at

uden

skal

jeg

er man nødt til at

er

synes jeg da også de seneste

var der

sige

at

jeg sætter

seks

synes

venstre

det er

jo

i

og orden det

er sagt

end

af